og rasmus jarlov beslutningsforslag nummer

jonas dahl hasteforespørgsel nummer

komplet liste over alle kommissionens ikkeklassificerede dokumenter

regeringen kan ikke støtte forslaget det skyldes at

afghanistankommissionens materiale består af et meget stort antal dokumenter cirka halvfjerdstusind

udenrigsministeriet til kommissionen hertil kommer det materiale kommissionen har indhentet andre steder fra og det materiale den selv har produceret

det materiale myndighederne har oversendt til kommissionen drejer sig i meget vidt omfang om fortroligt materiale hvor der vil foreligge et væsentligt hensyn der taler imod at offentliggøre det her tænkes navnlig på hensyn til statens sikkerhed rigets forsvar og hensynet til danmarks forhold til andre lande det er langtfra alt det materiale der af disse grunde ikke vil kunne offentliggøres som er såkaldt klassificeret materiale med klassificeret materiale forstås materiale som er tildelt en klassifikationsgrad i henhold til sikkerhedscirkulæret klassifikationen beror navnlig på vores forpligtelser som led i nato samarbejdet og det

at offentliggørelse vil skade hensynet til andre lande men det er klart at offentliggørelse af eksempelvis indberetninger om fortrolige samtaler med repræsentanter for andre lande vil være til betydelig skade for danmarks internationale virke nu og fremover

beslutningsforslaget lægger op til offentliggørelse af alt ikkeklassificeret materiale det er der som jeg har nævnt tungtvejende grunde der taler imod i bemærkningerne til forslaget nævnes imidlertid at væsentlige hensyn til blandt andet statens sikkerhed eller rigets forsvar samt udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser kan føre til

de nævnte hensyn efter forslagsstillernes opfattelse kan føre til at der ikke skal ske offentliggørelse står imidlertid ikke helt klart men det tyder på at heller ikke forslagsstillerne nødvendigvis mener at klassifikationsspørgsmålet skal være afgørende jeg må dog samtidig konstatere at forslaget efter sin ordlyd lægger op til at også fortroligt materiale

indgår endvidere en del materiale som er myndighedsinternt eller som er udvekslet som led i den daværende regerings interne beslutningsprocesser det kan eksempelvis være notater og lignende til forelæggelse for ministre eller skriftlige beslutningsgrundlag for eksempel såkaldte

det vil være ganske usædvanligt ja faktisk

præcedens som jeg ikke er sikker på at alle partier i det her folketing

enhver siddende regering har værnet om sin interne beslutningsproces og den til enhver tid siddende regering har efter min opfattelse et ansvar i forhold til tidligere regeringer for at beskytte denne ordning det er nødvendigt hvis man skal kunne træffe velovervejede beslutninger i en regering hvor enhver sten er vendt

ordning med offentliggørelse vil være langt mere vidtgående end det forhold at undersøgelseskommissionen havde adgang til materialet ordningen er jo netop den at en kommission får alt materialet til gengæld arbejder den under tavshedspligt og citerer alene det der er relevant for dens konklusioner der er tungtvejende grunde der taler imod at offentliggøre sådant

materiale skal offentliggøres vil det være forbundet med alvorlige retssikkerhedsmæssige betænkeligheder der er tale om et foreløbigt materiale fra en uafsluttet undersøgelse og de involverede vil således ikke have mulighed for under betryggende retslige former at kunne forsvare sig imod de konklusioner som eventuelt ville kunne blive draget på grund af et sådant foreløbigt materiale efter undersøgelseskommissionsloven offentliggør kommissionen en beretning hvor kommissionen tilkendegiver en vurdering af hvad der kan lægges til grund

inden da har de involverede under iagttagelse af en række retsgarantier haft mulighed for at komme til orde hvis man offentliggør et sådant materiale springer man helt åbenlyst den proces over det overlader de involverede til

i den moderne gabestok nemlig i medierne det er

og jeg kender også partier der under normale omstændigheder vil understøtte et sådant synspunkt der er også tungtvejende grunde

så kommer der og det er nok det mere kedelige i den her diskussion

når man har fulgt debatten om offentliggørelse af kommissionens dokumenter

langtfra der er sendt over halvfjerdstusind dokumenter fra myndighederne til kommissionen en offentliggørelse vil kræve en nøje gennemgang af hvert enkelt af disse dokumenter og vil i meget vidt omfang også kræve inddragelse af andre myndigheder herunder efterretningstjenesterne og forsvaret og høring af andre lande for at kunne vurdere om der foreligger hensyn der hindrer offentliggørelse det vil tage

alle de her tillægsord men det vil tage meget meget lang tid og det vil koste betydelige ressourcer det er umuligt at gøre præcist op hvor mange ressourcer det vil koste men myndighedernes skøn er at det vil koste et betydeligt antal årsværk

den anden juli i fjor og i forlængelse af regeringsgrundlaget sammen for fremtiden besluttede regeringen at nedlægge irak og afghanistankommissionen det gjorde regeringen

forhold omkring danske soldaters tilbageholdelse af personer under henholdsvis irak og afghanistankrigene er tilstrækkelig belyst og fordi der ikke er behov for at spilde flere af skatteydernes penge det har der været flertal for det kan man være uenig i og den diskussion kan man jo tage men man skal ikke blande den diskussion med spørgsmålet om at offentliggøre alle kommissionens dokumenter der er tværtimod en række selvstændige tungtvejende grunde der taler imod og dem har jeg redegjort for

at der er kommet en lang række ting frem gennem pressen som viser at der

troede jeg går ud fra at det er derfor liberal alliance

kommissionen gøre sit arbejde færdigt

følge et folketingsflertal i den her sag

så der er en stor forskel på de to situationer

skal ikke lægge skjul på at i forhold til de grunde jeg her har redegjort for så er det klart at jeg nærer en stor betænkelighed ved

kommission der behandler det her materiale men at man blot vil lægge det frem i enhver henseende det har jeg redegjort for men jeg vil godt sige at den måde som den tidligere regering valgte at nedsætte sin kommission på

baseret med udgangspunkt i grundloven og det må vi jo se men lad os nu se hvor forhandlingerne fører

til den her debat hvor man må sige at ministerens indlæg jo var et stort forsvar for at fortsætte kommissionens arbejde

sondre imellem klassificerede dokumenter

fordi de sidstnævnte kan skade landets forhold til

gøre med at den samtale

havde med wolfowitz cirka et år før irakkrigen brød ud og som er kommet frem

til usa hvis det er tilfældet

grundlaget var for den danske beslutning om irakkrigen

en undersøgelseskommission er en anden sag

bliver nødt til sige til herre holger k nielsen

vidnesbyrd om at vi klart har opfattet nedsættelsen af den kommission

det folkeretlige aspekt næh det handlede alene om præcis den sag som var tæt knyttet til den tidligere statsminister og forsvarsminister

normalt noget jeg i hvert fald i min tid som udviklingsminister rejste rundt i lande hvis demokratiske synspunkter er betydelig anderledes end vores og advarede meget kraftigt imod

politisk den der griber til sværd sådan er

i andre lande er det kommet frem at der blev svindlet med grundlaget for deltagelsen er det ikke vigtigt at

opklaret om det også var tilfældet her i danmark det har intet at gøre med hænge bestemte personer ud det har noget at gøre med at få en undersøgelse af grundlaget for en af de vigtigste beslutninger der er truffet i det her land i mange år det kan man da ikke bare

jeg har sådan lidt en fornemmelse af at vi her

man er ligeglad med hvad grundloven tilsiger man er

set også ligeglad med hvad højesteret siger man har bare en eller anden følelse for et eller andet jeg kan ikke forstå

sammen i et bredt politisk flertal hvorfor kørte man det der igennem på snævrest tænkelige basis i stedet for at sige vi vil da godt have en undersøgelse af dansk krigsdeltagelse

kommissionen og ministeren

kommissionen

var politisk nedsat og efter min bedste opfattelse snævert politisk nedsat

sværte nogle bestemte politikere hvis man reelt set havde ønsket en ordentlig debat

uanset hvad folketinget beslutter det sagde han i forbindelse med at den daværende regering ignorerede et flertal i folketinget der vedtog et beslutningsforslag er justitsministeren enig

i at det er en hån mod folketinget hvis regeringen ikke følger et flertal i folketinget og følger en beslutning

ansvar for det er ham der underskriver loven det er ham der skal stå til ansvar for rigsretten for

den pågældende justitsminister ikke burde underskrive den pågældende lov af alle mulige hensyn

derfor kan jeg ikke sige til herre nikolaj villumsen for herre nikolaj villumsen kan bare gå tilbage og finde den pågældende kronik

øvrigt har gjort rede for mange gange i den offentlige debat

ansvarskonstruktion i det her land grundloven er en

gamle hørupcitat om at intet er over intet ved siden af folketinget

hvordan tvindloven så kunne blive underkendt ved højesteret det er undskyld jeg siger det noget vrøvl jeg nærer stor respekt for folketinget som institution men at se folketinget som det højeste af alting er

herre nikolaj villumsen burde for resten give mig ret i

der vedtog et beslutningsforslag var det en forkert holdning fra venstres side på daværende tidspunkt har venstre ændret

jyllands posten udtaler at én mulig udgang af det her er at som hun skriver man kunne vælge at genåbne irak og afghanistankommissionen

at genåbne irak og afghanistankommissionen frem for at gennemføre det nærværende

noget problem med at udvide det her kommissorium det har vi også sagt hele vejen igennem og derfor også ærgerligt at vi er endt her hvor vi er

er politisk så er spørgsmålet om præcis irakkrigen fangeudlevering og alt det andet noget der i den grad har optaget danskerne også på et helt andet niveau end jugoslavien men ikke desto mindre er vi

ikke bange for at få en grundigere undersøgelse også af grundlaget for tidligere krigsdeltagelse men er det sådan

fremlægger alle papirerne men den her kommission

om folketinget kunne bestemme at man gik i krig men

jeg synes at de her to løsninger er dårlige jamen har ministeren så ikke en anden idé kunne ministeren så ikke

lad os mødes lad os finde en god idé til at få fremlagt det arbejde der allerede er lavet eller genoptaget det arbejde så vi kan finde ud af på hvilket grundlag vi traf de her beslutninger

jeg er ked af

fanger som danske soldater havde været med til at tage til fange lige pludselig

og under fortrolighed se eller få oplysninger

en database bare blive væk en database bliver ikke væk i og med at kommissoriet for den her undersøgelse handler om også

er det da relevant at se på sige jamen her er noget nyt der er kommet frem efter at regeringen besluttede

hvad det var der skete

dør og så man ikke starter en krig hvor tusindvis af civile dør

er

kommer med citater som vi gik i krig fordi der var

den begrundelse var forkert slut eller endnu mere opsigtsvækkende med referencer til

til hvorvidt der var masseødelæggelsesvåben eller ej så

noget der tyder på at det her skal undersøges til bunds

at det ville være nyttigt at en kommission fik mulighed for at gennemgå alle relevante dokumenter i fortrolighed

en kommission kan den kan undersøge dokumenter i fortrolighed det

var de borgerlige partiers beslutning at nedlægge irak og afghanistankommissionen før tid

socialdemokratiets beslutning

andre røde partiers beslutning og tidligere sket at en kommission er blevet nedlagt før den havde gjort sit arbejde færdigt

situation

tusinde dokumenter på

være den mest saglige måde at behandle de aktuelle dokumenter på

afvisende over for en ny irak og afghanistankommission han brugte formuleringen som vi kender den og det

vores ønske er at vi genopretter kommissionen

sikrer offentliggørelse af ikkeklassificerede dokumenter for ønsket

politisk spørgsmål eller ej

i irak og afghanistankrigene

meddele at vi socialdemokrater helst ser en genoprettelse af irak og afghanistankommissionen vi vil stille ændringsforslag om dette

at offentliggøre interne papirer fra en tidligere regering

enormt underholdende at få adgang til jeg tror at papirerne om den tidligere regerings diskussioner

betalingsring kunne være enormt underholdende men er fru trine bramsen ikke enig i at det ville være et nybrud

og at en vedtagelse af beslutningsforslaget på det her punkt ville skabe en helt ny

jeg mener det virkelig seriøst det er ikke bare

lønkammer og overveje om det her man er på vej

at socialdemokraterne erkender at den offentlighedslov som man selv vedtog

konsekvenser og

har lavet en brøler af gigantiske dimensioner når man nu vil have de dokumenter

at vi her i dag har en diskussion om hvorvidt dokumenterne skal gøres offentligt tilgængelige

hvis de er så bekymrede for offentligheden

at offentliggøre er for det første et ufuldstændigt billede af beslutningsgrundlaget for beslutningen om at gå ind i afghanistan og siden hen i irak alle de klassificerede og hemmeligstemplede dokumenter vil ikke blive fremlagt og når kommissoriet for irak

blandt andet tilsigtede at belyse baggrunden for indsatsen

centrale dokumenters fravær givetvis stille beslutningen i et ukorrekt og urimeligt lys for det andet er dokumenterne ikke kommenteret hvorfor tanken bag dokumenterne og deres ordlyd ikke er forklaret og dermed meget vel risikere at tegne et forvrænget billede af beslutningsgrundlaget

at gå ind i afghanistan og irak derfor vil det ikke bidrage til øget åbenhed og gennemsigtighed at fremlægge de dokumenter som b to og halvtreds tilsigter at fremlægge det vil i bedste fald bidrage til forvirring og i værste fald forvrængning ønsker man en forklaring på hvorfor danmark bidrog til at slå terrororganisationen al qaeda tilbage og siden hen bidrog til at vælte en diktator

jeg anbefale ordførertalerne fra folketingets

de fortæller hvilke argumenter der endte med at overtale de enkelte partier der stemte for interventionerne dansk folkeparti ser således ingen grund til at behandle dokumenterne nævnt i b to og halvtreds anderledes end andre dokumenter og kan således ikke støtte

både før under og efter vi synes vi skylder veteranerne og de pårørende til

at man bliver ved med at holde liv i den her sag i stedet for at få den afsluttet på den mest enkle måde nemlig

set heller ikke der er men jo længere tid der går hvor dansk folkeparti og regeringen

det er jo den ironiske situation som regeringen er ved at bringe sig selv i og dansk folkeparti kunne faktisk redde regeringen

at man skulle genoverveje hvorvidt man stemt for offentlighedsloven som jo netop har mørkelagt dele af de her dokumenter

der er selvfølgelig mange andre steder hvor man også godt kunne sig mere åbenhed jeg kunne

salget af dong aktierne som jo godt kunne have

få svar der blev sagt

og der blev givet fejlagtige informationer både fra folketingets talerstol og i skriftlige besvarelser har det siden vist sig når vi søgte aktindsigt

overdraget til afghanske irakiske og amerikanske myndigheder og hvad der var sket med de fanger

har været stærke indikationer på blev nogle af dem faktisk dræbt tæsket ihjel

henholdsvis irakiske og britiske myndigheder

at deres indsats på nogen måde er blevet forklejnet af nedlæggelsen af irak og afghanistankommissionen jeg har til gengæld mødt rigtig mange soldater som føler at de kunne

en langt bedre hjemkomst

og derfor jo rigtig glad for at vi ikke bruger en masse skattekroner på politisk drilleri som vi i stedet for kunne bruge til en bedre indsats

følge et flertal i folketinget

at være noget som dansk folkeparti på ingen måde kan lide

tænker tilbage til den sidste periode lød det fra dansk folkepartis herre dennis flydtkjær da den daværende

ikke ville følge et flertal i folketinget i forhold til børnechecken at det var

mod folkestyret

bare godt tænke mig at høre fra dansk folkeparti vil man virkelig fra dansk folkepartis side i den her sag

håner et flertal i folketinget altså håner folkestyret og ikke følger en beslutning når den bliver vedtaget med et

når der er tvivl om legaliteten af den danske krigsførelse falder det tilbage på soldaterne og det de gør ude i verden det er vores holdning at alle sten

vendes så vi kan få det frem i lyset hvis der er noget som ikke har været i orden

kan negligere at den største forening og i øvrigt også officersforeningen er ude at kritisere at man nedlægger

vigtigt at vi får de her oplysninger frem

om at den her kommission er vigtig

for de beslutninger er blevet truffet og de mennesker vi sendte i krig her rigtig mange af veteranernes forældre

også ønsket at der skal komme den her afklaring hvorfor er det ikke noget man lytter mere til jeg vil sige at uanset hvilket værn

og iraksituationen blandt andet dansk folkeparti i og med at vi støttede begge indsatser det ansvar påtager vi os og hvis der er nogen der ønsker

spørge os om hvorfor vi valgte at bidrage i de to indsatser vil jeg igen henvise til b syv og tredive og b fem og fyrre fra anden folketingssamling to tusind og

fra folketingssamlingen to tusind og to to

peter skaarup her fra folketingets talerstol godtgjorde hvorfor dansk folkeparti fandt det nødvendigt at gribe ind

det har jo meget at gøre med og det er i virkeligheden

hvis vi ser på hvordan udfaldet har været i irak og afghanistan politiken havde forleden dag en artikel om hvordan det står til i gereshk

vores soldater har været og hvordan taleban er gået frem så må man jo erkende at

opnået det man skulle opnå at det har været fiaskoer det er da meget relevant for de fædre og mødre der har mistet deres drenge dernede og de andre der

finde ud af om grundlaget for den indsats hvor de satte

ikke havde et frirum i afghanistan hvor de kunne planlægge

er al qaeda slået tilbage i afghanistan så jeg deler ikke herre holger k nielsens opfattelse af irak og

er på vej frem igen i de områder hvor vi har mistet de fleste soldater og havde den største indsats det er klart at være forskellige vurderinger af det men jeg tror

man skal gå ret meget rundt i forsvaret og snakke med folk uden for referat før man bliver bekræftet i at

så godt som herre jeppe jakobsen forsøger at give udtryk for at det faktisk har været

arbejde klar forud for det seneste folketingsvalg og vi gennemførte det vi nedlagde kommissionen

vi sagt at vi mener at sagerne er tilstrækkelig belyst og at en politisk uenighed om en beslutning ikke skal pakkes ind i jura vi mener at politisk uenighed diskuterer vi i den politiske debat og ikke gennem et kommissionsarbejde og derfor blev kommissionen nedlagt da venstreregeringen tiltrådte sidste sommer den beslutning står vi naturligvis ved

skal offentliggøres det finder vi problematisk fra venstres side og det er der en lang række

et ikkeklassificeret dokument ikke nødvendigvis

uproblematisk kan offentliggøres justitsministeren har redegjort for hvorfor det ikke bare

at gøre forhold til andre lande dokumenter med fortrolig information kommunikation med andre landes repræsentanter og mange andre forhold gør at ikkeklassificerede dokumenter som sådan ikke bare lige

interne regeringspapirer indrømmet som jeg også

synes jeg det kunne være mægtig underholdende

få offentliggjort den tidligere regerings interne papirer

den lovede betalingsring som bestemt skulle gennemføres

blev til noget det ville sikkert være ganske underholdende og fornøjeligt

tidligere regerings arbejde har vi altså i danmark ikke tradition for at en ny regering bare tømmer skufferne med interne papirer fra den tidligere regering ud i det åbne en regering skal kunne regere og derfor vil forslaget her være et nybrud i forhold til hvordan vi hidtil har respekteret tidligere

interne beslutningsprocesser ligeledes foreslås det at de foreløbige interne papirer fra kommissionen også skal offentliggøres

det har en lang række retssikkerhedsmæssige konsekvenser som vi finder stærkt bekymrende for det vil betyde at hvis foreløbigt materiale som eksempelvis har været under udarbejdelse til brug for de

fremstå som et faktum de spørgsmål et vidne ville kunne besvare

ville kunne fremstå som et faktum

det så stille de personer som skulle være afhørt skulle de så forsvare sig i medierne det tror jeg ikke vi er mange der mener

er at der er tale om omkring halvfjerdstusind dokumenter så der er også en rent praktisk udfordring

ikke ubetydelige omkostninger og tidsforbrug at skulle gennemgå alle dokumenter tjekke med fremmede nationer med videre for at vurdere præcis hvad der kan offentliggøres og hvad der

så er det selvfølgelig også sådan at det bliver et særligt problem hvis de dokumenter der kan offentliggøres viser én ting mens

så kommer det til at se skævt ud og det tror jeg ikke bidrager til en kvalificering af debatten så jeg må sige at der

en lang række særdeles særdeles valide og solide grunde

hvorfor det vil være uhensigtsmæssig at efterkomme liberal alliances beslutningsforslag og vi kan i venstre derfor ikke

det er altså noget

konsekvensen af det her

det er problematisk

at socialdemokratiet forholder sig så let og ubekymret til det

det skulle være en mindretalsbeskyttelse

at et mindretal i folketinget

det kunne måske have været en god løsning hvis den socialdemokratisk ledede regering dengang man nedsatte kommissionen havde prøvet at samle en bred opbakning i folketinget i stedet for et snævert flertal med et entydigt politisk sigte det håber jeg så

eftersom alle partier er enige om

en bedre løsning at kommissionen gjorde sit arbejde færdigt i

det ligger jo så må vi forstå at man kan forestille sig anden konstruktion og det ville være dejligt hvis venstres ordfører også ville bekræfte at det er partiet venstres indstilling

at finde en god løsning på det her som

vi får et udvalgsarbejde om det her forslag og der indgår vi selvfølgelig i i

der sad ved magten i de år hvor de her krige blev gennemført

det fløjtende ligegyldigt om det var en venstreminister eller en socialdemokratisk minister eller en radikal minister men vi har brug for at få det undersøgt

hvad er det politiske i det kommissorium der ligger hvad er det politiske i at vi gerne

hvor mange fanger der blev udleveret og hvad deres skæbne var

det drejer sig om venstreministre fordi det nu engang var venstre der sad i regering i den periode misinformerede folketinget

havde viden om at fanger der blev udleveret risikerede at blive udsat for drab og tortur hvad er det politiske i det handler det her ikke bare om at venstre ønsker at forsvare

slå ned på de her to ting det er vist et besynderligt valg

skulle kigge på danmarks større internationale engagementer

genere en tidligere regering og og som sagt

at indrømmelsen af at man ikke fra rød bloks side ville stå ved

risikere at kommissioner kunne bruges i det politiske

i to tusind og fem og to tusind og syv blev det her

vigtige temaer i enhver folketingsvalgkamp som jeg har været med i og der har vælgerne jo så også også

hvad konsekvenserne skulle være for de partier der

halvfemserne under tidligere regeringer da det forslag kom fra venstre

som vi så det udelukkende for at

derfor kunne støtte det dengang men altså hvis det er en forudsætning for

i folketingssalen om at man genåbner kommissionen og inkluderer hændelserne i nitten halvfemserne i jugoslavien vil venstre så stemme

og afghanistan er på nuværende tidspunkt også efterladt i et fuldstændigt kaos

jo så vigtigt at få undersøgt hvad

sag at gå i krig og hvis de politikere som sad

hvad der er sket hvor er vi så henne

det vidner om en arrogance der går uendelig vidt når venstre tilsyneladende er villig til at skjule sandheden for at beskytte sine egne

at vi som land ikke får mulighed for at lære af fejlene og gøre det bedre fremover

at der er kommet så mange sager frem efter nedlæggelsen af irak

altså ting der er blevet lækket ting der er kommet frem via aktindsigt at man kan se at der

har brug for at blive undersøgt vi havde tidligere i dag en

hvad soldaternes fagforeninger har sagt i sagen

jeppe jakobsen fra dansk folkeparti at flemming vinther formanden for hærens konstabel og

ændret holdning til det her efter alle de her sager er kommet frem han sagde den otteogtyvende november til politiken at der var dukket så mange ting op at man skylder soldaterne at få det her undersøgt altså

glæder mig meget til at vi snarest muligt får mulighed for

genoptage det her kommissionsarbejde men her og nu i dag er det naturligvis et skridt i den rigtige retning at få dokumenterne lagt frem

og at kunne konstatere at vi har et flertal her i folketinget som ønsker det så vi støtter selvfølgelig det forslag fra enhedslistens side er

synes det er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med forslaget det første er at vi allerede nu kan se at der er journalister for eksempel fra jyllands posten der har fået afslag på aktindsigt i store dele af de her dokumenter i forhold til

her beslutningsforslag der skal sikre at dokumenterne faktisk kan komme frem i lyset og det håber vi at kunne få et rigtig godt samarbejde med de andre partier om her i løbet af lovarbejdet det andet som

til om regeringen overhovedet vil følge folketingets flertal i forhold til det her forslag

jeg bare sige at fra enhedslistens side er vi

et lovforslag om at dokumenterne skal frem

regeringen til at skulle følge folketingets flertal og så behøver man ikke tænke mere over det men det burde jo ikke være nødvendigt at det skal komme dertil

altid på spring for at få genoptaget kommissionens arbejde så vi støtter selvfølgelig også socialdemokratiets forslag om at kommissionen skal genoptages der er masser af muligheder og jeg ser frem til at diskutere

det er noget

så jeg synes der er mange gode grunde

til at få undersøgt det her til bunds

er nødt til at turde stå på mål for hvad det var der skete da danmark gik i krig i irak og afghanistan og

er det der afgør afslutningen

er tværtimod en bedre veteranindsats den her kommission

beslutningsforslag er at skabe en åbenhed omkring danmarks indsats i krigene i henholdsvis irak og afghanistan og det formål støtter vi fuldt ud i alternativet for alternativet er det vigtigt at både borgere politikere organisationer virksomheder og institutioner har mulighed for at kigge magten over skulderen i vores demokratiske samfund og det skal både være på de gode dage og de dårlige dage gennemsigtighed er

gennemsigtighed omkring danmarks deltagelse i krige og militære aktioner som i irak og afghanistan det skylder vi simpelt hen danskerne og de pårørende og ikke mindst de soldater som har tjent

ikke mindst kan den her gennemsigtighed jo også hjælpe os til at blive klogere og til at handle bedre hvis vi skulle havne i den samme situation igen

men selv om alternativet støtter ethvert skridt i retning af mere gennemsigtighed

hvis vi vil have hele sagen belyst forslaget pålægger nemlig kun regeringen at fremlægge de ikkeklassificerede dokumenter og det tror vi langtfra er nok det er et lillebitte skridt i den rigtige retning men hvis vi vil have svar på de vigtigste og mest centrale spørgsmål for eksempel om folk i justitsministeriet statsministeriet eller

og irakere i forbindelse med de militære operationer i irak og afghanistan i perioden

så er vi nødt til at få adgang til alle dokumenter ja enten adgang til alle dokumenter eller også kunne man genstarte kommissionen de spørgsmål er

svar på i alternativet og derfor mener vi

klassificerede og ikkeklassificerede dokumenter vi ønsker fuld gennemsigtighed ikke en halv løsning og derfor kommer vi også

til at stille ændringsforslag til det her beslutningsforslag

de operative militære beslutninger direktiver for indsættelse

direktiver for håndtering og tilbageholdelse af fanger

vi også nødt til fordi vi ønsker at få det belyst at finde frem til den vej der

stadig væk meget usikkerhed om

fremlægge de her papirer og så forstår jeg ikke hvorfor man

ikke finder en anden løsning der var en kommission der var nedsat man kunne ændre lidt i kommissoriet og nedsætte den igen så vi ikke behøver fremlægge de her papirer men afslutningsvis vil jeg gerne gentage at selv om alternativet støtter

vi altså arbejde på at kvalificere det i udvalgsarbejdet for at sikre maksimal åbenhed og vi håber selvfølgelig at det kommer til at foregå i

en gennemsigtighed så vi ved på hvilket grundlag man har truffet de her beslutninger

nytten af at have en irak og afghanistankommission og det forslag liberal

er flertal for at genåbne irak og afghanistankommissionen

i stedet for at offentliggøre de dokumenter der egner sig til det fra radikal side er vi indstillet på at støtte det forslag

også nødt til at sige at det ikke er vores foretrukne løsning

set flere af justitsministerens betænkeligheder her i hvert fald er det en besværlig model kan man sige vi synes det vil være et mere rent snit simpelt hen at lade kommissionen gøre sit arbejde færdigt der er der flere grunde til for det første er der jo sket det fra

var mediedækningen i sommeren

også grund til at liberal alliance tog det her initiativ

så stor en del af kommissionens tid på at grave alle de her ting frem og

den sidste femtedel af arbejdet hvorfor så ikke bare gøre det færdigt

helt reel politisk uenighed at regeringen

gøre det at man nedsatte en irak og afghanistankommission til noget der var en rent politisk manøvre for at mistænkeliggøre den forrige regering der sendte os i krig i irak og afghanistan

men jeg stemte faktisk for afghanistankrigen

resten af mit parti vi var i hvert fald i afghanistan medansvarlige for indsatsen hele vejen igennem så når vi beder om at få den belyst

for de beslutninger vi har truffet men et spørgsmål om at kvalificere de beslutninger vi skal træffe i fællesskab i årene fremover når det handler om noget så svært og vanskeligt som krigsdeltagelse jeg er selv af den overbevisning at hvis jeg skulle stemme om i dag

også stemme for afghanistanindsatsen

at ikke alt i afghanistan gik som jeg havde håbet og at vi måske

at få belyst alt hvad der er sket få lært af erfaringerne

næste gang jeg kan ikke forstå at der ikke er et flertal i folketinget

samme interesse og den respekt det er

over for vores veteraner og de pårørende til dem vi

regeringen har at skjule jeg tror

jo klart at den nidkærhed hvormed man undgår enhver form for offentliggørelse

form for mistænkeliggørelse som ingen er tjent med

er det som justitsministeren bringer frem her under den indledende debat om magtbalancen mellem den udøvende og

vi mener faktisk som udgangspunkt jeg kender godt grundloven

meget meget stærk tradition i det her hus at man har respekt

sig til en stor statsforvaltningsdiskussion

kan tale om at der i de senere år er sket en forskydning gennem skiftende regeringer fra folketinget over mod den udøvende magt jeg mener sådan set at den udøvende magt er meget meget stærk i øjeblikket

vi brug for at folketinget en gang imellem også sætter sit fingeraftryk

check and balance mellem den lovgivende og udøvende

at folketinget er en helt grundlæggende konstruktion i den

tredje lag som er

uden nogen rigtig har villet det så finder den her diskussion jo sted på et tidspunkt hvor regeringen

må jeg sige har udvist en helt utrolig magtarrogance som jeg

et beslutningsforslag om at administrere udviklingsbistanden i overensstemmelse med folketingets flertal og derefter ved ikke

tilkendegivelse af et mistillidsvotum til en minister alvorligt derfor

inderligt at det står til troende at justitsministeren med sin personlige kapacitet vil gøre alt

var en gennemførelse af irak og afghanistankommissionen eventuelt suppleret

når den radikale ordfører siger at

bruge det som et politisk brækjern til at opnå et andet formål

ved festlige lejligheder så hvordan kan det være at de retssikkerhedsmæssige bekymringer som justitsministeren har rejst

se den ene historie efter den anden blive udrullet

der med al ønskelig tydelighed viser

stedet for at tage konsekvensen af det og lade kommissionen gøre sit arbejde færdigt med alle de fordele der er ved det retssikkerhedsmæssigt forvaltningsmæssigt og så videre holder man krampagtigt fast i at man ikke vil lade kommissionen gøre sit arbejde færdigt samtidig

det er svært at forstå tror jeg for de fleste mennesker og ja

kommer et forslag der gør at vi i det mindste kan komme et lille stykke ad vejen og jeg er med på

ressourcekrævende proces sikkert mere ressourcekrævende

det det synes jeg man skal være fair nok at sige altså at det

noget rod som de radikale påtager sig et medansvar for

er der kommer ud af det konkrete forslag der ligger og det har den radikale ordfører sagt er noget rod men det er så noget rod de radikale vil støtte

til noget som helst af det kæmpearbejde som allerede er blevet udført især fordi alternativet jo er at vi fortsætter med at få stykbidder i medierne som ingen kan forholde sig til fordi der ikke er et samlet billede men

hvor et flertal i folketinget til enhver tid i en

som helst sag kan tilsidesætte offentlighedslovens bestemmelser og få indsigt i

den forvisning at der ikke var offentlighed og når vi har kommissioner er

jo netop for at kommissionen kan sidde med de her dokumenter i fortrolighed

det ikke alt sammen bare bliver lagt ud

det radikale venstre som jeg har stor respekt for og som jeg kender som et seriøst og ansvarligt parti

med den praksis og den retstilstand vi har på det her område og lave en helt ny hvorefter man kan få adgang til alle mulige interne regeringsdokumenter hvilket jo kunne blive ganske muntert ikke mindst med

afhøringer og skrive sine konklusioner og så lukker man den lige før lukketid det er en ekstraordinær situation

praksis som vi plejer at have herinde i folketinget

hvor den udøvende magt

bakket op af et flertal i folketinget

i mellemtiden er kommet en masse nye oplysninger frem som gør at et nyt flertal i folketinget alligevel synes

skaber den ekstraordinære situation og derfor mener jeg heller ikke at den danner præcedens for helt almindeligt

på et senere tidspunkt vil sige jamen

selv traf i sin tid tænk det nu godt igennem

at gøre i den her sag det vil være godt for sagens substans for værdigheden i det her ting over for de mennesker vi har sendt i krig

konkluderer hvad hele teaterstykket handler om

beslutningsforslag ikke bidrage til det mål

vil vi så få den situation når et kommende flertal i folketinget og en ny regering måtte træde til at kommissionens arbejde

smule grotesk alle ved jo vi har tilkendegivet helt klart alle oppositionens partier at

gør kommissionen sit arbejde færdigt medmindre vi har fundet en anden god løsning i mellemtiden derfor udskyder man

set bare pinen derfor ville det også være det skal være min sidste opfordring helt utrolig klogt og ønskeligt og ville blive set på med meget stor venlighed i hvert fald fra min side hvis justitsministeren med hele sin personlige kapacitet og politiske evne og gennemslagskraft i regeringen ville stille sig i spidsen

derfor var han meget ærgerlig over at den blev nedlagt man må sige at hvis regeringen havde troet at nedlukningen af kommissionen havde nedlukket diskussionen så må den jo

fordi der har været lækket dokumenter fra kommissionsarbejdet

et helt nyt lys over irakkrigen og beslutningen om at gå med i irakkrigen kaste et helt nyt lys over danmarks samarbejde med private sikkerhedsfirmaer kaste et helt nyt lys over den måde man håndterede

men hvor ærgerligt det end er at kommissionen blev lukket så

forsøger at redde så meget som muligt

dokumenterne

det er også en vigtig sag at det her kan blive afdækket af forskellige

der ligesom lægges op til en form for landing på

ikke mindst efter at have hørt justitsministerens begrundelse for ikke at ville støtte det her forslag hvor han jo i virkeligheden argumenterer for at man burde have fortsat kommissionsarbejdet i stedet for og også herre torsten schack pedersens besvarelse af mit spørgsmål tidligere hvor han siger at

landingsbane kunne være at man genåbnede kommissionen og så tilføjede

skal undersøge krigene i jugoslavien i nitten halvfemserne

få det udsat så meget at man ikke reelt kunne blive færdig

er det interessante i diskussionen i dag

meldingerne her i folketingssalen

en åbning for at man kan få genoptaget kommissionsarbejdet og hvis det bliver udkommet af

synes jeg faktisk at det vil være ganske ganske

omfattet hvis det er det der kan åbne op for at vi kan få en undersøgelse af de her meget alvorlige forhold i ikke mindst irak

hvad danske myndigheder havde foretaget sig i forbindelse med tilbageholdelsen af personer under krigene

efter stor uenighed internt i kommissionen hvor det jo har været småt med fremskridt i arbejdet stod det også klart at det ikke gav mening at videreføre den liberal alliance

om at alle ikkeklassificerede dokumenter skal offentliggøres der er alene tale om dokumenter som ikke har indflydelse på rigets sikkerhed forsvar eller andre

på åbenhed også øget åbenhed

vi det faktisk i sin orden at dokumenter som kan offentliggøres også bliver offentliggjort

specielt de ordførere som vil støtte

løfte blikket en lille smule og ikke bare

det er der er det mere principielle i det her

beslutningsforslag b to og halvtreds

til justitsministeren om konsekvenserne af de ændringer af lov om offentlighed i forvaltningen som blev vedtaget

hundrede og fire og fyrre og de to ting hænger jo sammen på den måde at vi lever i en

at staten lukker sig mere og mere om sig selv

som hedder statens idéhistorie

omkring forholdet imellem stat og civilsamfund

analogi eller den metafor

staten næsten bliver betragtet som en gud det er staten der styrer

at vi drager dens magtposition i

og hvor der ligesom sker ting og sager i verden som gør at vi bliver nervøse at vi bliver bange

ganske almindelige borgere kigger os over skulderen det er simpelt hen uholdbart det synes jeg er nogle interessante pointer og perspektiver at have med

offentlighedsloven og når vi diskuterer den her

der er i salen

man troede at man ved at nedsætte en kommission så kunne

ikke længere kunne være tvivlsspørgsmål om noget som helst og at man dermed fik sandheden med stort s frem det tror jeg simpelt hen ikke at sådan et kommissionsarbejde ville kunne gøre og derfor stemte vi for da den nye regering efter regeringsskiftet i juni måned

ikke lukke øjnene for at der er en virkelighed som er

fremlægges så offentligheden kunne få indsigt

halvfjerdstusind dokumenter

som ikke kan blive fremlagt problemet er at vi ikke kan vide hvad det er for dokumenter regeringen ikke vil fremlægge og derfor må det første skridt være

hvad det er vi taler om her

dokumenter der ikke kan fremlægges eller er det fem tusind dokumenter der ikke kan fremlægges

dokumenter som ikke kan fremlægges og som ingen kan få lov til at kigge ind

at vi nu efter at have ventet på at høre

og om der er en mulighed for at vi kan finde en fælles vej for at

jeg synes bestemt ikke at jeg er blevet mindre optimistisk efter at have hørt på debatten her i dag

dage så mit håb er altså at vi her i fællesskab finder en vej frem

og kan få en reel og substantiel diskussion om hvad det er

er regeringen der beslutter hvilke dokumenter man vælger at klassificere om man så må sige eller ikke udlevere

journaliseret var klassificerede altså ikke en tag selv vare til regeringen og det synes jeg er meget meget positivt

selvfølgelig har vi et hensyn som der er blevet sagt til beskyttelse af

for eksempel kunne belaste et af de nuværende regeringspartiers tidligere ministre så det

fra folketingets talerstol at det er i den forståelse ordføreren har det

daværende klassifikationer og ikke er

en helt enkel sag at få rede

hvordan man systematiserer det her det tror jeg

kræver en længere og grundigere samtale hvor de involverede partier sætter sig sammen og finder ud af hvordan gør vi egentlig det her men altså det der med tilbagevirkende kraft er et

et

at finde en model der sikrer at de her dokumenter

anden måde om der så bliver tale om et lovforslag

om der bliver tale om en eller anden form for genåbning

at give udtryk for nogle enkelte ting både i forhold til det der er sagt

offentliggørelsen af interne regeringsdokumenter og

som har gjort et uudsletteligt indtryk på mig

jeg har gået og grublet meget over de senere år det er den norske filosof knausgård som skriver at næste gang fjenden kommer

her grundlæggende åbenhedsdiskussion

jeg er uenig i at myndighederne er stærkere end nogen sinde

også uenig i at tingene er blevet mere lukkede end nogen sinde tværtimod oplever jeg en åbenhedspenetration alle steder og jeg oplever også at myndighederne er svagere

derfor er vi jo nogle der må stå på mål for at rammen omkring et demokrati er

er myndigheder som også kan beskytte den svage

denne regering deler ikke socialdemokratiets og det radikale venstres synspunkt om

det er ikke rimeligt at bruge den her sag som brækjern

i forhold til at sige at lige her

vælger vi at de interne regeringsdokumenter

jeg siger det bare

mener tværtimod det er udtryk for at de to partier tager sig selv til rette og beslutter sig for lige her har vi en politisk opportun sag med henblik på noget andet

det synes jeg kræver eftertanke

jeg skylder at sige det

det her en undtagelse og hvis man vælger at gøre det

vælger man at gøre det og så må man jo gøre det og så må man tage konsekvensen af det i forhold til

de demokratiske betragtninger som

og hvor han siger at den udøvende magt er blevet stærkere igennem de senere år

det er rigtigt vi har en regering med fire og tredive mandater der var tre partier der ønskede at påtage sig

sagen er jo at folketinget har en kolossal magt folketinget kan til enhver tid beslutte sig for om en minister skal sidde eller ej hvis man ikke kan lide mit hår og det har der sågar været afstemninger om i diverse medier

det kan man gøre og man kan vælte en regering

set ikke synspunktet om at regeringen den udøvende magt er blevet stærkere igennem de

så vil jeg bare sige jeg har en enorm respekt for folketinget som institution

det er jo ikke mit parti der har indført

kan være en disrespekt det er også derfor jeg siger når jeg bliver anklaget for at jeg ikke nødvendigvis vil svare på hvor regeringens synspunkter ender henne der er en fordeling i grundloven det finder vi ud af og folketinget skal selvfølgelig betids få at vide hvis jeg agter at gøre noget andet end det folketingsflertallet forventer af

sige tak for en god debat jeg synes det har været en god debat

har afdækket nogle skillelinjer i forhold til hvad det her egentlig drejer sig om som som har været mere nuancerede end de egentlig har været i den debat der

de sidste to tre år og det synes jeg

lad mig afslutte med følgende betragtning jeg er mig pinlig bevidst at ud over de midler jeg måtte have som minister og regeringen måtte have som regering

så er der en lov om kommissioner som gør at et flertal i folketinget uanset hvad regeringen måtte mene gøre eller kunne selvstændigt

det kan en regering intet gøre ved

der hører til papirarbejdet om jeg så må sige men det jeg

er er det ikke et meget sundt princip hvis vi nu skræller alle

at man har tungtvejende endog særdeles

det er klogt og det ville nok være klogt at have nogle rimelig tungtvejende grunde

flertal der måtte være i folketinget så ikke drog den fulde konsekvens og havde en eller anden form for omtanke

ville jo være at sige jamen selvfølgelig skal en regering have tungtvejende grunde

ikke at følge et folketingsflertal

på at regeringen for første gang i meget

og tilsyneladende ikke har tænkt sig at følge et mistillidsvotum i hvert

i øvrigt har vi også et udestående i forhold til det beslutningsforslag der handler om klimaloven og at der begynder at tegne sig et mønster her som gør at det er relevant at stille det her spørgsmål eller synes justitsministeren at det

forfølgelse af uskyldige politikere med eller uden pænt hår

da have ønsket mig at den daværende borgerlige regering ikke havde underskrevet palæstinensersærloven

for det her samfund jeg kunne også have ønsket mig

at at den daværende borgerlige regering

firserne ikke havde fulgt for eksempel det radikale venstre og det dengang

flertal i fodnotepolitikken om hvilken herre henrik sass larsen som jo er alle her bekendt en gang udtalte det er en skamstøtte han skammer sig over at den fandt sted det tog så hvad seks

ikke huske historikken så jeg mener ikke man kan se så firkantet på det men de eksempler jeg nævner her er jo meget specielle det er nogle som set i bagklogskabens lys

have været håndteret anderledes men jeg var der ikke dengang men det har haft store omkostninger for det danske samfund og for synet på danmark i udenrigspolitikken at de to ting

det her sker på en måde

ministeren kan bekræfte at ministeren er villig til nu med et åbent sind at gå ind i det her rum hvor vi har fået beskrevet nogle forskellige udfaldsmuligheder

af hvordan vi kommer videre ikke kun ved at vi som folketing

herunder hvilke fremadrettede overvejelser erfaringerne giver anledning til begrundelsen

at den reviderede offentlighedslov trådte i kraft

med en række kontroversielle bestemmelser

og vi også konstatere at det gav anledning til en

politiske skel siden lovens vedtagelse har flere aviser herunder jyllands posten og information dokumenteret at

meget ofte overskrides med flere uger dagbladet information har endvidere kortlagt at den stærkt omdiskuterede § fire og tyve om oplysning af ministre er blevet anvendt i hele tre hundrede og tres ud af fire hundrede og ti afgørelser mens § syv og tyve om udveksling af dokumenter mellem myndigheder med videre er blevet anvendt hele halvtreds gange

og det er jo virkeligheden der taler

at og mørklægning må selvfølgelig for os alle give anledning til overvejelser og jeg skal heller ikke lægge skjul på at forespørgerne har bemærket at der er en vis grøde i det politiske landskab derfor er det så vigtigt at få indsigt i regeringens overvejelser

den nye lov blev vedtaget i juni to tusind og tretten og trådte i kraft den første januar to tusind og fjorten loven har altså nu fungeret i lidt over to år loven afløste den tidligere gældende

der var fra nitten fem og firs den nye lov baserede sig på en politisk aftale indgået mellem de daværende regeringspartier socialdemokraterne radikale venstre og socialistisk folkeparti samt venstre og det konservative folkeparti den nye lov og den politiske aftale baserede sig på et grundigt forarbejde fra den såkaldte offentlighedskommission der havde fået til opgave at udarbejde et udkast til en ny offentlighedslov formålet med kommissionens arbejde var at udbygge offentlighedslovens grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol og tilpasse den nutidens forhold der blev især sigtet til den udvikling der var sket i forhold til brug af statslige selskaber udlicitering digitalisering og ændrede samarbejdsstrukturer i forvaltningen det forslag som

det samme som et stort flertal i folketinget vedtog

den lov videreførte på mange måder opbygningen af grundprincipperne fra den tidligere gældende lov loven indeholder dog samtidig en række nye regler der er på en række punkter tale om regler der udvider åbenheden i den offentlige forvaltning men der er også regler der indskrænker åbenheden i forhold til den tidligere gældende lov jeg vil fremhæve nogle enkelte af de ændringer der skete med loven med den nye lov

en udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte kommunernes landsforening og danske regioner samt visse statsligt ejede selskaber der er indført en ret til såkaldt dataudtræk det vil sige at myndighederne skal sammenstykke data fra deres databaser hvis der bliver

der nu også omfatter såkaldte interne faglige vurderinger det vil sige at der er adgang til det faglige grundlag bag lovforslag og andre politiske initiativer også når de kun fremgår af interne dokumenter der er tale om væsentlige udvidelser af åbenhed og det er blot en del af en lang række udvidelser der er sket med loven men man kan konstatere at fokus i forbindelse med debatten om

ikke har været på at undersøge og belyse de udvidelser af åbenheden der er sket med loven

har der i stedet i den offentlige debat udelukkende været fokuseret på de begrænsninger af åbenheden der er sket

i den forbindelse har fokus særlig været på de nye bestemmelser i lovens § fire og tyve og

som er udvekslet i forbindelse med ministerbetjening

syv og tyve nummer to indeholder en undtagelse fra aktindsigt af dokumenter som er udvekslet mellem en minister og folketingsmedlemmer som led i visse politiske processer begge bestemmelser har til formål at beskytte de politiske processer og de processer er en uundværlig del af udarbejdelsen af lovforslag og andre politiske initiativer reglerne sikrer at der er mulighed for internt i en regering med tilhørende embedsapparat og i en forhandlingssituation med forskellige partier at udveksle forslag synspunkter og ideer uden at der er indsigt

det endelige resultat de faktiske oplysninger de faglige vurderinger der har ledt frem til resultatet men i sagens natur ikke de foreløbige forslag og meningsudvekslinger som har været en del af processen de har jo heller ikke betydning for hvad der kommer til at gælde for den enkelte borger når man hører debatten får man nærmest det indtryk at hensynet til at beskytte den interne beslutningsproces i en regering og i en politisk forhandling ikke er et legitimt demokratisk hensyn man får indtryk af at det bedste ville være at drøftelser mellem ministre om hvad indholdet af politiske initiativer skal være og at drøftelser mellem regeringen og partiernes ordførere om politiske aftaler burde foregå i tv2 news direkte

former for fuldstændig åbne fora det er jeg ikke

virksomhed forening eller andet som kan fungere uden at der er mulighed for interne drøftelser som man ikke deler med andre om hvad man skal lande på af løsninger i forskellige situationer det gælder for politiske partier det gælder for andre foreninger og det gælder såmænd nok også for

internt og under politiske forhandlinger uden at der kigges med så er debatten for mig at se kørt fuldstændig af sporet det er ikke for at sige at det ikke kan være helt forståeligt at man i sagens natur kan have andre holdninger end regeringens til

med den nye offentlighedslov har ramt det rette snit på det punkt det kan man men der er altså en tendens til fuldstændig at miskende de hensyn der ligger bag reglerne der er sådan set ikke noget nyt i at hensynet til den interne og politiske beslutningsproces beskyttes med offentlighedsloven også efter den tidligere gældende offentlighedslov kunne en række dokumenter undtages fra aktindsigt ud fra de pågældende hensyn reguleringen i nitten fem og firs loven var imidlertid noget mere tilfældig og mere usammenhængende end det er tilfældet i dag før den nye offentlighedslov kunne man således undtage dokumenter udvekslet mellem ministerier om lovgivning for aktindsigt men ikke dokumenter udvekslet om bekendtgørelser eller andre politiske initiativer

man kunne undtage dokumenter der var udvekslet mellem kontorer og afdelinger af myndigheder men hvis dokumenter blev udvekslet mellem andre ministerier var de undergivet aktindsigt

at vi på den måde får et grundigt og konsolideret arbejde at basere vores diskussion

i kredsen af partier bag den politiske aftale er vi nu gået i gang med at drøfte den nærmere proces for evalueringsforløbet

er der lagt spor for opsamling af erfaringerne og det er det spor regeringen agter

liberal alliances ordfører herre simon emil ammitzbøll

ændringsforslag om at fjerne de offentlighedsbegrænsende bestemmelser i

to og tyve § fire og tyve og

i de bestemmelser hunden lå begravet

og det var de bestemmelser der indskrænkede borgernes og pressens muligheder for at kigge magthaverne i kortene

for chikanøs adfærd som dog ikke kunne dokumenteres at have fundet sted

tyve om oplysning af ministre

kunne få at vide hvad problemet var med det frirum der allerede eksisterede

§ syv og tyve om udveksling af dokumenter mellem myndigheder

fordi dokumenter der udarbejdes og udveksles imellem ministre og folketingsmedlemmer om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces blev undtaget fra retten til aktindsigt

har pressen nu dokumenteret den udstrakte brug af de offentlighedsbegrænsende bestemmelser det er en utrolig bedrøvelig udvikling som vi i liberal alliance mener må vendes

heldigvis ud til at vi ikke er alene vi skal stå på borgernes side og det skal vi i et demokrati som insisterer på at være åbent jeg noterer mig den fortsatte modstand imod reglerne fra dansk folkeparti og enhedslisten ligesom jeg glæder mig

ønsker mere åbenhed

i flere af de partier som oprindelig stemte for ændringerne i offentlighedsloven og det

at man måske ikke fik tænkt sig helt så godt om som man burde og det er aldrig en skam at blive klogere de konservatives partiformand herre søren pape poulsen udtalte for nogen tid siden

lisbeth bech poulsen sagde det var en kæmpe fejl at vedtage den lov og det har vi indset den radikale partileder herre morten

kigge på de omdiskuterede paragraffer og jeg mener at de skal revideres sådan at det sikrer en åbenhed og indsigt som vi har nogle formodninger om ikke er der i tilstrækkelig grad det synes jeg man skal kvittere for det er flot

det er på vegne af liberal alliance dansk folkeparti enhedslisten og alternativet skal tillade mig at fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget pålægger regeringen at afskaffe de offentlighedsbegrænsende bestemmelser

to og tyve om kalenderføring § fire og tyve om oplysning af ministre og § syv og tyve

retten til at søge aktindsigt er gældende for alle og offentlighedslovens formål er at sikre åbenhed hos offentlige myndigheder det er faktisk det der er formålet med offentlighedsloven regler om undtagelser fra retten til aktindsigt findes i lovens kapitel fjerde interne dokumenter kan undtages fra aktindsigt det gælder blandt andet politiske forhandlingsnotater interne mails med videre offentlighedsloven indeholder herudover en række regler om blandt andet dataudtræk journalisering postlister og meroffentlighed i forhold til det konkrete spørgsmål der er stillet af liberal alliance om lovens konsekvenser konstaterer vi i socialdemokratiet at

det er et led i den politiske aftale om loven at der skal igangsættes en evaluering efter tre år det vil sige senest den første januar

til vedtagelse på vegne af socialdemokratiet venstre radikale venstre socialistisk folkeparti og konservative

parterne bag den politiske aftale har indledt drøftelser om temaet og tidspunktet for den aftalte evaluering af offentlighedsloven

de

en gevaldig rolle særlig de begrænsninger der i sidste valgperiode blev lavet af loven

et navn som jeg synes rammer ret godt for eksempel kan nævnes den såkaldte ministerbetjeningsregel der gør det langt sværere at kontrollere den tilgang af væsentlige informationer der tilflyder ministrene enten fra andre ministerier eller fra embedsmændene det har den klare effekt at regeringsapparatet uanset hvilke partier der måtte have regeringsmagten får større muskler i forhold til folketinget der er sat i verden for netop at kontrollere den måde regeringen håndterer magten på men det belaster også pressens mulighed for at agere kritisk vagthund over for magthaverne i to tusind og tretten kunne flere medier fortælle om store sager der aldrig ville være bragt til offentlighedens kendskab hvis den nye offentlighedslov

eksisteret på det pågældende tidspunkt hvor sagerne blev afsløret det er stærkt bekymrende når sager der kan ændre den måde vi ønsker at gøre tingene på ikke bringes frem og indgår i den offentlige debat for det betyder at ting

og at noget der kunne være relevant for offentligheden og for folketinget at snakke om og måske

aldrig kommer frem det er problematisk

det er også på det grundlag at jeg kan meddele at vi ønsker at tage et opgør med de paragraffer der markant forringer offentlighedens mulighed for indsigt det vil sige

to og tyve fire og tyve og syv og tyve kalenderføringen ministerbetjeningen og den såkaldte politikerregel jeg vil også gerne komme med en udstrakt hånd til de partier der

med til at støtte ændringerne af offentlighedsloven sidste gang de partier der ifølge dagspressen måske er kommet på andre tanker og nu ser problemerne det har jeg fuld respekt for til de partier vil jeg sige det er aldrig for sent at komme på nye tanker det er aldrig for sent at lave ting om man synes fungerer dårligt eller som man måske ikke er så stolt

en udstrakt hånd til den såkaldte åbenhedstrojka sf det konservative folkeparti og det radikale venstre for de partiers stillingtagen er jo i høj grad afgørende for hvordan mulighederne er for at lave loven om

åbenhedstrojka jeg håber at folketinget vil tage et opgør med de regler som bør laves om for at sikre adgangen til kontrollen

der sidder herinde er medlemmer af folketinget vi udgør landets lovgivende forsamling det arbejde vi beskæftiger os med er vigtigt det kræver grundighed

især når vi skal revidere de store love hvortil lov om offentlighed i forvaltningen hører den lov vi havde var fra nitten fem og firs

en lov man bare sådan ændrer i tide og utide det gør man når der er behov for det når tidens tand har gnavet i loven i så stor grad at loven trænger til at blive revideret

snakker med hinanden om hvad vi synes og hvad vi føler så beder vi nogle som har forstand på tingene sætte sig sammen og skrive en betænkning

tog stilling på baggrund af en betænkning

at bruge et radikalt slogan vi lytter punktum nyt afsnit også til eksperter og det kom der en offentlighedslov ud af som allerede ved vedtagelsen gav en hel del debat for nu at sige det mildt og

at vi besluttede os for at vi ville evaluere loven efter tre

og hvad vi mente og hvad vi følte men vi skulle have ekspertise bragt på banen vi skulle have folketingets ombudsmand til at foretage en grundig gennemgang af lovens bestemmelser

evaluering skulle efter aftalen gå i gang her

solnedgangsklausuler og evalueringsbestemmelser

er rigtig sunde gode og fornuftige især når vi har med stor lovgivning at gøre kan der være rigtig god grund til at man sætter sig ned og evaluerer tingene

er der grund til at ændre på tingene

at isen i maverne smelter fordi vi

lidt modstand det vidste vi jo

der var mildest talt masser af modstand dengang og naturligt nok

dem der skriver aviserne var jo også dem som var genstand for lovens begrænsninger i

jo ikke så underligt at man som journalist gerne vil have så meget aktindsigt som overhovedet muligt jeg tror at hvis journalisterne kunne få lov til at bestemme

med inde til vores gruppemøder og kunne referere flittigt hvad der foregik der men det er ikke udelukkende journalisterne der bestemmer hvor meget

det er altså et afvejet hensyn hvor man på den ene side har hensynet til offentlighed og på den anden side har hensynet til

hvor man kan drøfte forskellige ting

også fra liberal alliances side bliver brugt som konklusion på at offentlighedsloven

den har trukket et mørklægningstæppe ned over landet

det er blandt andet en undersøgelse foretaget af dagbladet information med en journalist

selv samme ulrik dahlin der stod nede på slotspladsen med et skilt og demonstrerede da vi vedtog loven så det er altså en af demonstranterne som vi nu tager som sandhedsvidne på at loven ikke fungerer efter sin hensigt og hvad er det han er nået frem til ja han er blandt andet nået frem til at

et antal afgørelser som man ikke har fået aktindsigt i ja

tror at i den gamle offentlighedslov kunne man få aktindsigt i alt mellem himmel og jord og nu med den nye lov kan man ikke få aktindsigt i noget som helst min tid er desværre ved at

som folketingsmedlem men som taler i

til vedtagelse som jeg har hørt læst op og som

at de begrænsninger af offentlighedens

eksempel betyde at man ikke kan udveksle dokumenter med en advokat i forbindelse med en retssag

er der stadig et lukket rum så skal vi ikke nu prøve

ordføreren siger om at det her ikke er et underholdningsshow selv om man kan i tvivl i de her dage

er gennemført en lovgivning som viser sig at have

de konsekvenser som ikke bare journalister

man da som politiker ikke mindst når man er medlem af danmarks liberale parti

parti der skal beskytte borgernes interesser over for statsmagten

om sagen dengang det var der og jeg siger heller ikke at der ikke er noget der eventuelt skal ændres

og har sagt at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid

er syv dage men syv uger men det er forkert og

den gennemsnitlige sagsbehandlingstid

men man har ikke været inde og undersøge hvor lang sagsbehandlingstiden

jeg synes på en eller anden måde at diskussionen her har taget en forkert drejning og det håber jeg i hvert fald

en særlig journalist her har haft en særlig interesse i

prøve at undersøge hvordan det rent faktisk er gået med offentlighedsloven

er nogen der har tid og overskud til dykke ned i det

her senere på året sammen med dansk folkeparti og enhedslisten for at

få rullet nogle af de her paragraffer som efter min bedste overbevisning er uhensigtsmæssige

spørgsmål jeg gerne vil stille lynhurtigt er gør det slet ikke indtryk

ud af hvor mange det ved vi ikke hvor mange gange blev der givet aktindsigt tidligere det ved vi heller ikke og hvor mange af disse tre hundrede og tres afgørelser ville der heller ikke være blevet givet aktindsigt i efter den tidligere lov det er heller ikke belyst

at det er en lidt intetsigende undersøgelse når man får

skulle tallet have været før alternativet

om natten jeg ville være mere bange for at vi lavede noget sjusk for nu at citere enhedslisten fra tidligere hvis vi gik ind og foretog en ændring uden at have den evaluering

vi har drøftelser om hos justitsministeren

stort set alle eksperter var enige om at befolkningen med ændringerne ville få frataget vigtige muligheder for at holde øje med regeringens arbejde på trods af at man ikke kunne komme med et eneste eksempel på hvordan den gamle offentlighedslov

i forhold til det her

at partier som jeg normalt opfatter som nogle der lægger meget stor vægt på demokrati

kunne medvirke til det her jeg synes faktisk der hviler et tungt ansvar på

pågældende partiers skuldre

og udviklingen siden loven blev vedtaget har jo desværre bekræftet

lavet en gennemgang af hvordan sytten ministerier har anvendt de her nye paragraffer og resultatet

i hundredvis af tilfælde er de nye paragraffer blevet brugt til at nægte journalister borgere organisationer indsigt i dokumenter som har ligget til grund for vigtige politiske beslutninger det er sager som dong salget

som journalister ikke har kunnet komme til bunds i

man ikke har kunnet få andet end overstregede stykker papir

man har ikke kunnet finde ud af om regeringen for eksempel har handlet i strid med advarsler fra styrelser der lå under det pågældende ministerium

aktuelt eksempel på hvordan mørkelægningsloven kan stå i vejen for at kontrollere regeringen

hvis nogen i fremtiden ønsker at få indsigt i hvad

advarsler fra for eksempel styrelser

landbrugspakke vil bringe danmark i strid med eus direktiver

på grund af de nye regler

også lige hørt historien om gamle dokumenter fra irakkrigen som man nu har valgt

give aktindsigt i på baggrund af de nye regler

gummiparagraf som regeringen kan bruge efter forgodtbefindende til at undgå indsigt i de dokumenter der belaster regeringen

det er blevet mere og mere klart og der er blevet meldt ud fra en række af de partier der var med heldigvis at

faktisk i en situation hvor et flertal i folketinget ikke længere er tilhængere af mørkelægningsloven og det er jo et vigtigt fremskridt samtidig siger partierne så at de er bundet af det forlig der er indgået og derfor for eksempel ikke kan stemme for den dagsorden der ligger i dag fra liberal alliance og en række andre partier herunder mit eget og det er også derfor man må undre sig lidt over at de tre partier der nu tager afstand fra den her lov ikke opsagde forligene før valget men først rejste kritikken umiddelbart efter

så vi står altså i en lidt bizar situation hvor loven ikke har flertal men alligevel fortsætter i funktion til skade for vores folkestyre og det er også derfor at enhedslisten har fremlagt

som ophæver de her paragraffer men efter et folketingsvalg for dermed at give de partier som nu er en del af forliget mulighed for at stemme for loven så vi kan få gjort en ende på den her

jeg har stor tillid til ministre og politikere men jeg tror samtidig

det er et menneskeligt og almindeligt anerkendt karaktertræk at hvis der findes muligheder

det er det som er bekymringen i det her det er

men selvfølgelig er det sigende at en helt ny paragraf

hvordan man kan

spørgsmål i folketinget i tv debatter og alle mulige

ansvaret påhviler de partier som har indført en lovgivning som lige nu begrænser borgernes muligheder for at føre tilsyn med regeringen og dermed også

aktindsigt i dokumenter og oplysninger som udveksles udveksles mellem ministerier og som det kan antages at ministrene i dag kan få behov for og vi mener at det er § syv og tyve stykke to som fjerner retten til aktindsigt i dokumenter som udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer og som omhandler lovgivning og andre politiske processer tilsammen udgør de paragraffer en omfattende mulighed for mørklægning vil jeg faktisk gå så vidt som at sige af ministrenes arbejde

tilstrækkelig offentlighed i forhold til offentlighedsloven det som offentlighedsloven er sat i verden for at sikre er informations og ytringsfriheden det er borgernes deltagelse i demokratiet det er offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning det er mediernes formidling af information til offentligheden og det er tilliden til den offentlige forvaltning med de paragraffer jeg her har nævnt mener jeg ikke at loven

for alternativet er gennemsigtighed en kerneværdi

det er en værdi som vi mener bør være definerende også for offentlighedsloven

færdig med sin undersøgelse men nu

flertal for at gå ind og ændre på offentlighedsloven

at den omfatter meget væsentlige dele af al politisk præget virksomhed i centraladministrationen er altså tale om en meget substantiel begrænsning i retten til aktindsigt han sagde endvidere at det er vældig vældig meget af den politiske virksomhed i ministerierne der bliver fanget af både den ene og den anden regel

vi må konstatere mener jeg at de omstridte paragraffer ikke mindst § fire og tyve reelt er gummiparagraffer som bruges vidt og bredt og til stort og småt og der vil jeg gerne lægge artiklerne

er det opgjort at embedsmændene i vidt omfang bruger de omtalte paragraffer tallet tre hundrede og tres gange på en en

år er allerede blevet nævnt her

der ikke er en tilstrækkelig konkret vurdering af de omtalte sager

så er der hele den der diskussion som også er i offentligheden

men også derudover har debatteret de her ting på facebook og andre sociale medier at det er vigtigt at der er åbenhed i forvaltningen og at offentligheden kan følge med i hvad det er vi går og laver herinde og hvad ministrene

og lave derfor mener vi at vi allerede nu bør tilbagerulle de omtalte

det er så det vi også har foreslået i det lovforslag som bliver fremsat af enhedslisten og dansk folkeparti

at andre partier kan bakke op om ikke mindst liberal alliance jeg kan næsten

men derudover også de partier som nu har tilkendegivet at de er villige til at se på offentlighedsloven derudover

det vi foreslår med vores lovforslag er at rulle de omstridte paragraffer tilbage derudover synes jeg at vi skal have større ambitioner end som så så

sørger for at have en en offentlighedslov der lever op til

givet meroffentlighed jeg ikke sige hvad det korrekte tal skulle være men der er i hvert fald et signal

man kun giver meroffentlighed i en ud af fem sager

vores politiske beslutninger på det er helt afgørende for et klogt demokrati at det er et åbent

også det er afgørende for et klogt demokrati at politikere frit kan diskutere politiske ideer og tanker

konstant at risikere en læk det gør man jo mest fra sine egne så det kan være svært men også uden at skulle diskutere ekstra bladets deltagelse i hver en tanke man gør sig

men på den anden side var

nogle af paragrafferne i deres endelige udformning var anderledes end det som kommissionen havde anbefalet

godt to år vi har fulgt praksis meget nøje og der er en række ting der springer i øjnene som vi i radikale venstre mener bør undersøges nærmere og bør undersøges nu særlig § fire og tyve men også andre mener vi

den her lov er i funktion at den vil kunne have de her meget synes jeg negative konsekvenser på muligheden for at føre tilsyn med regeringens embedsførelse så er der en deadline hvornår

også være født utålmodig for det er jo måden at

fremdrift på jeg er rigtig glad for at vi har fået sat gang i en proces med justitsministeren

flere om at bestemme

sige ærligt som jeg sagde her at vi respekterer at vi er en del af et forlig der har sat gang i den proces i den forligskreds og det kommer vi til at arbejde

utålmodighed vi kan drive frem for at den proces kommer til at

parat til at bruge det flertal vi har i folketinget som reelt eksisterer og som vil gøre op med det her jeg er klar over at man er bundet af et forlig

jo heller ikke så meget at komme med

radikale vente indtil man ligesom siger

nu skal der gøres op med det her og vi skal have have stoppet

den måde offentlighedsloven fungerer på

var det til sommer eller eller hvad er tidsperspektivet for hvor tålmodige de partier som godt har indset problemerne

proces omkring det det har vi fået gang i nu og det kommer vi til

en ny og revideret offentlighedslov det er det vi arbejder for det synes der jo også at være et flertal der ønsker og det er jo med al respekt den måde det foregår på netop i demokratiet så det kommer vi jo til at ende med

den har vi sat gang i nu jeg kan ikke sætte en præcis dato på hvornår den proces ender men jeg kan sige at at hvis ikke det ender

med forandringer inden for den proces

til to tusind og sytten det er rigtig vigtigt for os for det er jo også dér man så kan få frem hvilke problemer der har været med de forskellige paragraffer vi er særlig optaget af den meget begrænsede

især nogle steder og den uensartede praksis i forhold til § fire og tyve og til dels

jeg skal sige ærligt at det her med kalenderførelse har har vi det lidt mindre

fru mette bock også var inde på i dag at vi diskuterer de her to ting

i forlængelse af hinanden at lukke irakkommissionen var jo endnu en sag oven i en række sager der har illustreret at offentlighedsloven ikke fungerer og at der er ting der ikke kommer

par måneder senere en fælles henvendelse fra partilederne for

radikale og konservative som bad om et møde det er jo lidt svært at ignorere tre ud af

forligspartier og vi har

det i detaljer blev gjort meget klart fra de tre partiers side at vi selvfølgelig respekterer at vi har indgået et forlig

for ministeren og de andre partier det har vi

offentligheden at man ikke

dokumenteret at

at princippet om meroffentlighed jo

omfang og en række problemer og tilfælde

side vedkender vi os fuldt ud vores ansvar for at lave

mener det var en fejl men man må stå ved det man har gjort det betyder jo ikke at man ikke

at ændre det man synes ikke fungerer og det er vores udgangspunkt specielt med § fire og tyve

syvogtyvende oluf jørgensen

eu domstolen retten til aktindsigt i rådgivning fra ministerrådets juridiske tjeneste og en dom fra to tusind og tretten fastslog retten til aktindsigt i forslag der indgår i den politiske beslutningsproces i en arbejdsgruppe under ministeriet

ikke helt mærkeligt at sammenligne det med det herhjemme

i de to tilfælde er langt større

ligger så langt fra det niveau

laver en ordentlig bundskraber i forhold til de lande vi normalt sammenligner os

konsekvensberegninger af dagpengereformen og støtten til solceller blandt mange mange

har som min radikale kollega også var inde på en proces i gang

inviteret os til et nyt møde forudsætningen

nemlig respekten for de forlig man har indgået uanset om man er blevet klogere eller er blevet oplyst af de problemer der er i lovgivningen er der respekt for at man har indgået forlig ellers tror jeg det er slut med at indgå forlig

det betyder jo at vi i hvert fald inden et valg

også klart at hvis der ikke bliver ændret noget opsiger sf forliget

at det er sket

ombudsmand der bliver spændt for for enhver vogn der bliver henvist til at ombudsmanden skal lave en evaluering

en ombudsmand kan ikke sige om en lov er god eller dårlig en ombudsmand kan sige

bliver fulgt i forhold til lovens ånd og bogstav

så det jeg egentlig gerne

hvad er det der skal til i det her forløb for sf

skal der til i den her aftale for at man ikke opsiger forliget og sammen med det flertal

noget det jeg tror vi er mange der er lidt bekymrede for er at genopleve den proces der var op til sidste

som jeg sagde før har vi hovedfokus på § fire og tyve og

det er en gummiparagraf uden gang på jord det er noget der lyder godt og som nogle ministerier praktiserer og nogle ikke gør vi bør have en meget mere præcis lov der sikrer nogle

rettigheder og pligter og ikke hvis i synes kan i

man skal kigge på om man ikke kan indskrænke det i langt højere grad jeg synes godt der kan være et fortroligt rum men samtidig

kan være

i en indskrænket tidsperiode

et fortroligt rum men at man ikke kan søge aktindsigt

er urimeligt det er også nogle af de sager vi har set

er udelukket i forhold se

en mulighed for at give mere aktindsigt end det egentlig fremgår af loven at

eneste dag kan man sige at journalister bliver nægtet aktindsigt så er der en deadline jeg

så jeg ønsker at vi hurtigst muligt får noget konkret arbejde i gang

det betyder faktisk noget hvor lang tid der går men det

at den aftale man indgik da han sad i regering ikke fungerer efter hensigten med hans egne ord vi ramte ikke rigtigt

er en meget fin erkendelse pointen med at indføre

var at udvide åbenheden og den nye offentlighedslov er også en forbedring i

til den tidligere men vi må også erkende at loven har haft negative konsekvenser

vi er flere partier der er enige om at loven ikke er optimal faktisk er vi flest og det er ikke længere et spørgsmål om

spørgsmål om hvornår den bliver ændret derfor synes jeg også at vi skal aftale at den lov

koncentrere os om tre paragraffer

to og tyve fire og tyve og syvogtyvende

at indkalde forligskredsen til en drøftelse af mulighederne der har man haft det første møde og der har jeg jo fuld tillid til